og jonas dahl beslutningsforslag en hundrede og fem og halvfjerds

modtage løn under su berettigende praktikforløb titlerne på de anmeldte sager vil fremgå af folketingstidende

med flere har meddelt mig at de ønsker at tage følgende forslag tilbage forslag til folketingsbeslutning om frist for færdiggørelse af

hvad der for fremtiden skal ske i forhold til bibliotekernes udlån af e bøger vi skal huske at ereolen er baseret på helt fri forhandling forlagene kan helt selv vælge om deres bøger skal være på ereolen og der er som bekendt nogle der har fravalgt ereolen ereolen og forlagene som er de to parter bør efter min mening selv finde de rigtige løsninger for det er vigtigt at vi i danmark har en model hvor både markedet og bibliotekerne kan eksistere på samme tid

spørgsmålstegn ved da de foreslår at der måske kan ske en privatisering af ereolen det vil betyde at danskernes ret til

kun kommer til at gælde for de fysiske bøger

velfærdssamfund for

for bibliotekerne

ministerens egen holdning til

gratis selvfølgelig med betaling via vores skattemidler som det har været hidtil på samme måde som

ganske som med de fysiske bøger kan lade folk vente lidt hvis det er en meget ny bog

har man altså ikke et ubegrænset antal eksemplarer og så må folk stå lidt i kø før de kan få deres gratis bogudlån og det samme

komme til at gælde for e bøger

det er noget parterne selv har snakket sig frem til

der er nogle af de store succesforfattere som ikke vil være med til den leg og det gælder også nogle af forlagene men de fleste vil da heldigvis

af e bøger ligger jo altså nede på omkring en procent af alle udlån

ligesom skal fortsætte også når det gælder de elektroniske bøger det

set ligegyldigt hvilken platform bøgerne er på efter min opfattelse men derved siger ministeren sådan set også at han ikke er enig

alex ahrendtsen som altså foreslår at man skal

fik en rapport fra biblioteksafgiftsudvalget sidste år og den agter jeg at indkalde kulturordførerne til en

mødes igen og snakke om det her vigtige

det kun vedrører cirka en procent af udlånet er det ikke for at bagatellisere det for det vil vokse

en kolossal udvikling i bibliotekssektoren igennem mange år og digitaliseringen

har sat sine spor i dag kan man finde og reservere materiale hjemmefra man kan lukke sig ind på ubemandede selvbetjente biblioteker de såkaldt åbne biblioteker sådan har det jo ikke altid været

men ikke alt kan lånes digitalt på blandt andet ereolen uden at man skal bevæge sig hen på biblioteket men det er også en del af traditionen at der skal være en arbejdsdeling og en balance mellem bibliotekerne

det er en udfordring at finde den balance når markedet hele tiden udvikler sig nogle forlag er glade for ereolen mens andre har opsagt deres aftaler markedet er i bevægelse og der er brug for at både forlagene og andre aktører kan få afprøvet forskellige tiltag i forhold til markedet for digitale bøger men når det er sagt

det også min holdning at det moderne folkebibliotek bør have et godt udvalg af e bøger og det mener jeg fortsat ereolen har også selv om nogle af de store forlag

øjeblikket ikke har deres bøger

ubegrænset omfang især ikke lige efter en bog er udkommet og det er der så fundet indtil flere modeller for når det gælder

tre fine navne den ene hedder klikmodellen

man prøver at sikre at den fysiske bog trods alt har en chance for at få en udbredelse før folk gratis

udnytter dens indhold

om der kan være fornuft

den samme principielle frie adgang til bøgernes indhold hvad enten det er fysisk eller

få enhver bog gratis

ikke nødvendigvis sådan at alle kan låne enhver bog lige med det samme efter den er udkommet hvis man så alligevel vil have den ja så må man betale enten i boghandelen

jeg vil helst ikke stå her og sige noget som rammer både mig og herre mogens jensen i nakken bagefter når vi opdager at den tekniske udvikling har gjort

og jeg har opfordret ministeren

i det her og som øverste ansvarlige for kulturen i danmark sætte sig i spidsen for

formidle en løsning

vil ikke sige ja medmindre begge parter beder mig om det og det skulle gerne være et bredt udsnit af begge parter så jeg vil ikke sige betingelsesløst ja til at sætte mig for bordenden i den vanskelige drøftelse

for mig helt afgørende at vi som samfund får uddannet de dimittender som virksomhederne rundtom i landet har brug for det siger sig selv at vi ikke kan udbyde alle videregående uddannelser i alle byer på danmarkskortet men ønsket om at tage en videregående uddannelse må ikke kræve at man flytter til de store byer i den sammenhæng spiller de regionale uddannelsesinstitutioner en særlig rolle i forhold til at tilvejebringe kompetent arbejdskraft til alle områder af landet jeg vil derfor holde professionshøjskoler og erhvervsakademier fast på at de også fremover skal leve op til deres regionale dækningsforpligtelse jeg vil gerne understrege at institutionerne samtidig skal stå inde for det faglige niveau i uddannelserne en bred regional uddannelsesdækning må ikke ske på bekostning af kvaliteten

at der selvfølgelig skal være videregående uddannelser i alle områder også ude

til centerbyerne for at kunne tage sig en uddannelse men det jeg også

i høj grad et emne som forskning

lokalområder hvor der er vækst og dynamik

forskning som kan kan understøtte nogle af

ministeren har vel en holdning til om vi skal styrke landdistrikternes kompetencer og det kan man jo blandt andet gøre ved at at udlægge udlægge forskningsarbejdspladser til

nævne at de har enormt mange spændende

centraliseringsmani som desværre er foregået i mange år derfor er mit spørgsmål ganske kort hvad er ministerens holdning så til at

landdistrikterne der må der må være være lidt mere sådan konkret politik bag end bare en vækstplan som som

viden fra vores stærke forskningsbaserede uddannelsesinstitutioner til virksomheder uden for universitetsbyerne og der har regeringen faktisk taget en række initiativer

lad mig bare her fremhæve et enkelt som

beslutningen om at få etableret landdistriktsvækstpiloter hvor virksomheder også på lolland falster vil kunne søge om at

person med en lang videregående uddannelse ud i en virksomhed

være den direkte brobygger fra vidensinstitutionen til produktionen i virksomhederne det har regeringen afsat fyrre million kroner til og det er faktisk et et projekt som

jeg selv har store forventninger til vil kunne bidrage til netop det som spørgeren efterlyser

noget der kommer til at rykke så meget desværre men men

så man kan gå tilbage med hvad skal jeg så gå tilbage

lytter alligevel ikke de lytter ikke til at at vi står ude i landdistrikterne

vi kan få lov til at udvikle nogle nogle emner og nogle kompetencer som er til gavn for hele landet

der skal spilles på i den sammenhæng

nævner spørgeren i sit spørgsmål landbrugs og fødevareerhvervet

regeringen fik vedtaget her i folketinget og som jo

det vil sige fødevareproduktionen hvilket jeg forudsætter

man også vil gøre brug af på lolland falster så

hjem til guldborgsund kommune og

og redegøre for de initiativer der allerede er taget på det felt når det drejer sig om

jeg håber meget at spørgeren vil se ud over at spørgeren jo faktisk ikke stemte for

forholde sig til de muligheder som pakken giver

universiteterne og forskellige steder dtu ku og så videre osv hvad med dem

være med at konkludere at regeringen

uddannelsespladser skal fortsætte med at være i centerbyerne og så må vi håbe på at

million kroner her og ti million kroner der er nok til at landdistrikterne selv finder ud af noget det vil sige finder ud af

også kan måle sig internationalt altså hvor vi har forskning af høj kvalitet og det

det det handler om er er at bygge bro imellem vores stærke universiteter og vores stærke uddannelsesinstitutioner

ud i landet til gavn for vækst og udvikling i hele danmark det er det er opgaven mener jeg jeg mener at man skyder ved siden af at man tager fejl hvis man tror at det bedste ville være

etableret et såkaldt guldborgsund universitet med forskningsinstitution og andet det er ikke det der er mit mål mit mål er at sikre at den forskning af høj kvalitet der foregår på vores uddannelsesinstitutioner bliver til gavn for alle i det danske samfund det er den måde hvorpå vi sikrer at vi har den bedste forskning af den allerhøjeste kvalitet ikke ved om jeg så må sige at smøre leverpostejen

vi ikke kan måle os internationalt og dermed ikke lever op til de krav som jeg som minister vil tillade mig at stille til

at få hjælp efter serviceloven det afgørende er derimod om den pågældende borger har en funktionsnedsættelse af et sådant omfang at han eller hun falder ind under den personkreds som er beskrevet i serviceloven

ligge en diagnose til grund for en nedsat funktionsevne men diagnosen er altså ikke afgørende så hvis kommunerne afslår hjælp

vil ministeren så gøre for at kommunerne efterlever lovgivningen og hvad har ministeren gjort

her sag hvor en sundhedsdirektør er ude

en direktør på området som siger at det her altså er et alvorligt problem så hvad vil ministeren gøre vil ministeren

vil ministeren kigge på lovgivningen i forhold til voksenbestemmelserne

i forløb hvor man skulle have gjort noget andet og så

her debat er bekendt med at problemet skulle være rejst ud fra et sådant socialfagligt synspunkt men det er klart at

mit ministerium om at at drøfte

i regi af kl at vi så er nødt til at få det her spørgsmål som

indgår naturligt i den kommunale sagsbehandling når en borgers behov skal afdækkes

tage en drøftelse med kl

at her får man ikke hjælp på baggrund af en diagnose men på grund af den funktionsnedsættelse man har

det skal overholdes vil ministeren

det er ikke en problemstilling der er rejst ud fra det her socialfaglige synspunkt

det her spørgsmål at at hvis der skulle være kommuner som som afslår hjælp på socialområdet alene fordi der ikke er stillet en diagnose så er det ikke i overensstemmelse med loven og det

kan ikke siges meget klarere end

problemstilling om nogle år det her er ikke nogen ny problemstilling jeg kan se her

den uvildige konsulentordning på handicapområdet

de ofte opringninger fra borgere der så at sige jagter en diagnose

få hjælp til deres børn

eller andet så hvad vil ministeren så

være rejst ud fra et socialfagligt synspunkt

er med på at der

en diskussion om kræves en diagnose for overhovedet at få hjælp

jeg sige at grundlæggende er jeg altså ikke af den opfattelse men vi får det undersøgt nærmere

hvis der på sundhedsområdet i sundhedssystemet er en tilbageholdenhed

må det nemlig ikke have nogen indvirkning på muligheden for at få hjælp

har man en funktionsnedsættelse af en sådan karakter

det skal man altså også selv om man ikke har fået stillet nogen diagnose

er det at jeg som sagt vil bede ministeriet om at tage den her drøftelse med kl for at få nærmere belyst om de har oplevelsen af

den slags hændelser på vores botilbud vi kan ganske enkelt ikke have bosteder

det ikke er sikkert for medarbejderen at gå på arbejde det skal være trygt både for medarbejderne og for beboerne at være

på baggrund af de voldsomme hændelser som vi desværre

iværksat initiativer på det her område helt centralt i de her initiativer er udarbejdelsen

til forebyggelse af vold som har været efterspurgt det arbejde

men det er et nødvendigt arbejde at få færdiggjort grundigt og fornuftigt fornuftigt

skal give blandt andet kommunerne helt praktiske handleanvisninger i forhold til hvordan vi undgår vold på botilbud og forsorgshjem i fremtiden

jeg også blankt erkende at den seneste tragiske hændelse på lindegården i roskilde jo med al tydelighed viser

yderligere ind end blot at diskutere

det er derfor

aftale i kalenderen hvor min kollega sundhedsministeren også deltager og hvor vi taler med de faglige organisationer på området så så vi sammen får diskuteret hvordan vi kan skabe trygge rammer for landets medarbejdere på bostederne for der er ingen tvivl om

gå ind og kigge på hvad det er for nogle beboere der bliver visiteret til de

indlagt på røde papirer fjorten dage forinden

så virker det jo helt grotesk at en mand

manden var til fare for sig selv og andre

en hundrede og otte jeg forstår ikke hvordan det kan lade sig gøre

godt være at den her mand skulle have været

psykiatrisk afdeling men hvor der man sige var personale nok også til at varetage mandens

i forhold til det der står her og som ministeren gerne må komme ind på som er fuldstændig horribelt er jo at vi har hørt at elever ikke har overfaldsalarmer det kan da simpelt hen ikke passe at fordi man er elev

at elever ikke har overfaldsalarmer

en psykiatrisk afdeling og dermed under min kollega sundhedsministerens område eller også er man på et et botilbud som så er

det som jeg mener er afgørende vigtigt at

det arbejdsbord vi jo heldigvis har

diskussionen om hvordan det her samarbejde

det her klart viser at samarbejdet mellem de forskellige myndigheder bare ikke er godt nok og det er jo en diskussion om hvorvidt lægerne kan blive bedre til løbende og i samarbejde med bostederne at vurdere om det pågældende botilbud kan håndtere den pågældende person og så skal det jo også være en diskussion om at

og i en sådan grad

man må sige at vedkommende er til fare

to myndigheder og det er også derfor vi begge to er med ved det her arbejdsbord

jo også en diskussion om om kommunernes ansvar for at sikre at at der også

de personalemæssige ressourcer og de borgere som personalet

pålægger de her bosteder for store byrder og det er klart så er det igen retningslinjerne de klare regler

hen at støtte medarbejderne som arbejder med borgere med psykiske lidelser

fem der er på venteliste til sikringen som er et af de steder hvor

til fare for andre er

hænger det jo sammen i en helhed hvad er tidsperspektivet

der sat for det her møde og mener ministeren at elever ikke skal have

en farlig arbejdsplads at være på på et botilbud

der skal gøres noget her vi har det møde i kalenderen den niende maj hvor både sundhedsministeren og jeg og de faglige organisationer sidder sammen

diskussionen om de nationale retningslinjer

de nationale retningslinjer er sådan set det der har været efterspurgt

er igangsat det har jeg bedt om bliver færdiggjort

man ender ud i at hastværk bliver lastværk altså at man ikke får gjort det ordentligt men det der optager mig

at vi simpelt hen får set på hvad vi yderligere kan gøre ud over de nationale retningslinjer det kan blandt andet blive diskussionen om

hvordan vilkårene er for medarbejderne i dagligdagen i forhold til til beskyttelse når

halvgjort arbejde det her arbejde er i gang der er gode dygtige mennesker som arbejder indgående med det her fordi det er vigtigt det er vigtigt det fungerer det er ikke vigtigt

var klar over hvor hvor besværligt det nogle gange kan være at få samlet så mange aktører rundt om et bord

det er vigtigt at alle aktører er samlet ved det samme bord og den her problemstilling dækker over flere myndigheder det kan være enormt besværligt at få sådan noget til at gå op i en højere enhed men det er ikke sådan at vi bare sidder med hænderne i skødet vi tager det her dybt alvorligt og det skal vi det skylder vi medarbejderne og det skylder vi beboerne det er en diskussion om hvad et bosted er for en type sted

vare på de mennesker der har ophold på et bosted men så sandelig også

usikker arbejdsplads men at man som fagperson kan varetage sit arbejde og tage vare på de mennesker der har brug for at man tager vare

skal være mellem de enkelte politikredse bør bero på en politifaglig vurdering selvfølgelig under hensyn til særlige lokale udfordringer og de prioriteringer vi politisk har fastlagt i flerårsaftalen for eksempel indsatserne mod indbrudskriminalitet og rocker og bandemiljøet den vurdering er jeg tryg ved at politiet foretager og jeg er overbevist om at politiet gør hvad der er muligt for at fordele belastningen mellem politikredsene på en fair og fornuftig måde jeg kan samtidig oplyse spørgeren om at politiet fra den første april har ændret varetagelsen af bevogtningsindsatsen så kredsene i jylland og på fyn herunder nordjyllands politi

rigtig uhyggelige historier i medierne om

narkokriminalitet unge mennesker der udsættes for

man i resten af landet heldigvis har set et fald i antallet af indbrud

uheldige situation i nordjylland at vi har set en stigning i

jo derfor at man undrer sig over at det så er nordjyllands politi der skal aflevere flest

de fleste nordjyder og socialdemokrater

skyld er fuldstændig enige med ministeren i at der er nogle fælles opgaver der skal løses

skal vi stå sammen og gå op imod den

der er grænser der skal bevogtes skal vi også sikre at den opgave bliver løst bedst muligt

også sådan at vi nordjyder skal give vores bidrag men det undrer altså mange i nordjylland at når vi har en stigning i indbrud når vi har øget vold

så er nordjyllands politi der skal aflevere allerflest politibetjente der er en oversigt her som

stiftstidende har lavet hvor man kan se af

svarende til omkring to og tredive fuldtidsansatte mens for eksempel midt og vestjyllands politi

også aflevere tre hundrede mandetimer altså markant færre mandetimer så det er nordjyllands politi

politibetjente selv om man i modsætning til resten af landet har en stigning i kriminaliteten det forstår man ikke i nordjylland og det kunne

herre rasmus prehns regning jeg kan sige at

det vil gå på skift og det vil være op til politiet at vurdere hvordan det er

herre rasmus prehn efter at den tidligere regering skar i omegnen af fire hundrede politifolk væk

andre ting det er der så skal bortprioriteres jeg kan sige at herre rasmus prehns egen partifælle

fru trine bramsen forleden dag mente at vi skulle afse mandskab til at rydde alle hashboder på christiania

sådan kontinuerligt det er noget jeg tror at alle regeringer har prøvet siden christiania blev etableret det er endnu ikke helt lykkedes jeg kunne måske

herre rasmus prehn har en idé til hvor man skulle fjerne noget fra så hører jeg det gerne

til resten af landet hvor vi heldigvis har fået nedbragt antallet af indbrud feks

to og tredive fuldtidsansatte

i midt og vestsjælland altså det er sådan nogle ting

dem ud over landet og der samtidig tages to hundrede mandetimer ud til bevogtningsopgaver det er måske dér

være en række vanskeligheder jeg ved at nordjyllands politi har opprioriteret indbrudsindsatsen men det vil selvfølgelig tage noget tid før den indsats

er er det vores opgave i mellemtiden at gøre alt hvad vi kan for ud af de titusinde

stampe så meget egentlig politiarbejde ud af dem som overhovedet muligt den proces er i gang

kan ikke løse den ved et knips med fingrene de øjeblikstal der er for fordelingen mellem kredsene

for eksempel nordjyllands vedkommende ændres jo

indsatsen i forhold til indbrud det tror jeg skyldes at vi har sat politisk fokus på det og godt for det nu sker der så det

en masse narkokriminalitet der ikke bliver taget hånd om og persontrusler trusler om vold trusler om dummebøder og alt mulig andet

at fordele det så fair som muligt imellem kredsene jeg har lige netop sagt at hele den indsats der har været ydet

jylland og på fyn i forhold til bevogtningsopgaver i hovedstaden

ophørt så hele den vægt der ligger der nu alene hviler på sjælland og det er en overordentlig stor opgave man kan sige sig selv at når to hundrede årsværk bliver trukket ud af dansk politi

i forbindelse med terror som vi jo har set er en alvorlig trussel vi så det i februar vi så det i paris og vi så det

så det sker efter en politifaglig vurdering og den

og så videre mod personer i offentlig tjeneste ligesom vi i de senere år har oplevet en række voldsomme angreb på blandt andet politi og redningspersonel under udførelse af opgaver i bestemte områder det er en opgave jeg har været opmærksom på fra

af i mit embede og jeg har derfor gennem længere tid arbejdet med en respektpakke blandt andet i et meget nært samarbejde med dansk folkepartis retsordfører som vil blive lanceret inden for kort tid respektpakken vil blandt andet sætte ind over for overfald

som ikke kan passe deres arbejde og gå trygt på arbejde

det uacceptabelt det er vi helt enige om

også er en respektpakke på vej men jeg synes bare alligevel

en situation nu hvor vi kan høre at der igennem de seneste år

ud over politiet der oplever at dæk bliver skåret op at der bliver

på aftenvagt uden at de bliver angrebet og efterfølgende skal behandles

sygehus jeg synes jo det er dybt bekymrende at vi står

vi kan se at der er en gruppe af borgere især i de her belastede boligmiljøer som siger

er en sejr over politiet når vi gør de her ting og derfor fortsætter vi selvfølgelig bare med det

skal kunne komme i området og pleje de ældre

med den kasket jeg nu har på som social og ældreordfører tænker vi har udsatte borgere der skal

vi har noget personale som yder en fremragende indsats og hvis det ikke kan kombineres hvis det ikke kan lade sig gøre i dagens danmark

det jeg gerne vil have at ministeren ligesom forholder sig til for

er uacceptabelt og at der skal være

men her står vi over for en gruppe af borgere som åbenbart er fuldstændig ligeglade med lov og orden og med hvordan man skal opføre sig og

spadestik dybere og høre ministeren hvordan man fra regeringens side helt konkret

i realiteten brød sammen da han kunne fortælle mig at ingen ville lytte til at de havde problematikker med at komme frem bestemte steder og

derfor har det været mig magtpåliggende lige siden jeg tiltrådte at få gennemført en ordentlig grundlæggende indsats

ærlig talt har der været utrolig meget snak igennem mange år men altså jeg startede som justitsminister på bar bund i den her sammenhæng jeg kan garantere at jeg meget gerne vil redegøre nærmere for indholdet af den her pakke men jeg synes måske at være at tage luften lidt ud af arbejdet hvis jeg skal

helt sådan i detaljen redegøre for hvad for eksempel herre peter kofod

og jeg har tænkt os at præsentere inden alt for længe

kan garantere fru karin nødgaard er det her er en problemstilling som jeg er fuldt opmærksom på

og og når fru karin nødgaard ganske rigtigt siger

det antal sager vi har om den slags

arbejdet på det her nogenlunde siden min tiltræden

om politiet men nu står vi med den her meget sårbare gruppe af sosu assistenter som bare kommer helt i civil kan man næsten sige og skal ind og passe nogle

handicappede det ældre det kan være mange som har behov for

det

som er de mere bløde områder som jeg repræsenterer

mine ordførerskaber eller er det noget man

der blev talt om under en tidligere minister det var en boligminister der sagde at man havde lavet noget

og så vil det selvfølgelig også være nødvendigt at

lejlighed til at vende tilbage til når pakken er fremlagt i

meget gerne svare på skriftligt

det ansvar der jo påhviler mig og hvor man kan blive forfulgt herfra og helt ind i rigsretten

rejser sager om overførsel over for hjemlandet i alle de tilfælde hvor der vurderes

en overførsel kan finde sted kriterierne for hvornår justitsministeriet rejser en overførselssag er uændrede og jeg kan nævne at ministeriet i to tusind og femten rejste cirka firs sager om overførsel men for at overførslen kan ske kræver det i sidste ende at der opnås en accept fra hjemlandet til at overtage fuldbyrdelsen af dommen og det opnås desværre

på antallet af overførsler at straflængden i de enkelte sager der løbende

have betydning hvilke lande sagerne rejses over for da processen og sagsbehandlingstiden i de enkelte lande er forskellig jeg har så bedt mine embedsmænd om at undersøge hvordan flere

udvisningsdømte udlændinge kan sendes hjem til afsoning det kan for eksempel være i form af nye former for samarbejde eller en styrkelse af det eksisterende samarbejde inden for den europæiske union

garantere for at jeg er klar til at gå nye veje

til at bremse for tilstrømningen af kriminelle udlændinge og vi skal derfor finde ud af hvilke tiltag der for det første virker og sender det stærkeste signal men der skal altså være en sammenhæng både økonomisk og administrativt men det vil helt givet være et emne som herre peter kofod poulsen og jeg vil få lejlighed til at drøfte

ministeren selv og herre karsten lauritzen der i sin tid var retspolitisk ordfører for venstre citatet er fra maj to tusind og femten det er altså ikke engang

konkret ind til den garanti der nævnes i citatet der er fra en større kronik

kan man for eksempel forestille sig at vi skal til at erhverve fængselspladser nogle steder kunne man forestille sig at man eventuelt skulle opføre et fængsel

forskellige muligheder som kan sikre at det vi taler om

hele spørgsmålet om den eu aftale som noget af det her hviler på det er ikke sikkert danmark kan blive ved med at være i den og så bliver det endnu vanskeligere at sikre det så mine bestræbelser går helt entydigt på at få undersøgt det her område til bunds og

at

og som egentlig skulle have været udvist alligevel

bruger vi utrolig mange ressourcer på at resocialisere kriminelle der ikke har noget ærinde her i danmark

hvad vil ministeren gøre for at bremse det

for

to tusind og seksten på tv to udtaler formanden for politiforbundet claus oxfelt at områder som gellerup i aarhus vest vollsmose i odense

af nørrebro i københavn er steder hvor det kan være svært at patruljere for politiet giver det ikke ministeren

til i sin udtalelse der skal ikke være nogen som helst tvivl om at politiet og andre myndighedspersoner skal kunne passe deres arbejde overalt i landet uden at blive udsat for chikane eller overgreb

jeg berørte det i et spørgsmål her

den skal blandt andet sigte mod at sætte ind over for overfald på

to betjente i én patruljebil men at man kun

har lidt mere forstærkning så

har i politiforbundet en lidt større bekymring end

ministeren lige uddybede lidt om han

vi må koncentrere os om er det en acceptabel tilstand eller ej det er det ikke og derfor er der også indgået en

en kraftig styrkelse af politiet hvor vi blandt andet med dansk folkepartis medvirken

tilføre politiet to milliard kroner kulminerende i to tusind og nitten mange nyuddannede politifolk og

det er en udfordring som regeringen er ganske bekendt med og som vi også gør noget aktivt ved det der så er udfordringen lige nu er jo den

af udefrakommende forhold

ikke helt slår til det forholder vi os til og det gør vi også i forhold til de udsatte

det er ligesom en glidebane vi ser flere og flere steder og vi er jo også bekymret for de borgere som bor i de her områder er der tidspunkter hvor politiet ikke kører ind

som vi enedes om kombineret med en indsats mod

og socialt udsatte boligområder det er da helt klart en af regeringens prioriteringer at den indsats samlet set skulle give det resultat

ser betydelig mindre af det i fremtiden når politiforliget er

flere lokale politistationer med lokale betjente

den her pakke han taler om eller i politiforliget som man ligesom skar væk ved det

politiforlig hvor man centraliserede lidt mere altså at man går lidt den anden vej nu og laver lidt flere